aaja chemnitz larsen

anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK medlem af folketinget bruno jerup

med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om indførelse af digitalt stelnummer på cykler ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet er beslutningsforslaget bortfaldet jeg skal meddele at herre christian rabjerg madsen tager det under nummer tre og tyve opførte spørgsmål til transport bygnings og boligministeren tilbage

stærkt optaget af at der bliver sat effektivt ind over for denne gruppes kriminelle aktiviteter politiet er fuldt ud opmærksom på problemet de er blandt andet ved at udarbejde en ny strategi for indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper den strategi skal blandt andet skabe øget viden om omrejsende kriminelle grupper og deres fremgangsmåder så man kan gribe så effektivt ind som muligt den høje procentandel af udlændinge i dommervagten som fremgår af bts artikel

udlændinge i og med at tallet er så højt

så også nævne politiets nye automatiske nummerpladegenkendelseskameraer også kaldet anpg

tvivl om at anpg er et eksempel på hvordan politiet kan bruge ny teknologi til at sætte effektivt ind over for den

kriminalitet som begås af blandt andet udlændinge som vi også har aftalt med dansk folkeparti

forventer politiet at opsætte yderligere anpg

to tusind og sytten regeringen har desuden netop indført et forbud mod

lejre i det offentlige rum politiet kan nu gribe

både regeringen og politiet har fuldt fokus på at bekæmpe den kriminalitet der begås af udlændinge og dermed bekæmpe

at man har sat mange initiativer i gang det

at gennemføre alle de stramninger som der er kommet men vi må også

i situationen som den nu engang er og der kan vi jo se hvis

kigger på tallene fra to tusind og seksten at det stadig væk er over fem og halvfjerds procent af dem der fremstilles som er af udenlandsk herkomst og hvis man kigger på dem der bliver dømt

at de i overvejende grad er fra polen tjekkiet somalia irak libanon og

europæiske lande og derfor må vi gå ud fra at dem der så

som asylsøgere eller i andet øjemed men det ændrer ikke på at

så sådan er det jo også

nogle udfordringer som jeg synes er uoverstigelige set i forhold til at vi jo næsten ikke rigtig ved hvad vi skal gøre en af de ting man kunne gøre

er jo at man kunne gøre det langt langt nemmere og bedre for de danske myndigheder at håndhæve

for eksempelvis østeuropæere som kommer til danmark specielt i sommerperioden og som påberåber sig

fri bevægelighed inden for eus grænser og siger at hvis de er her som

medmindre vi får det skrevet i deres pas

det registreret at de er i danmark en given dato men de bliver jo ikke registreret den dag

gerne spørge ministeren om ikke det vil være i regeringens interesse at vi netop får lavet det sådan at der bliver registrering ved indrejse til danmark således at man ved hvornår de startede deres ophold

sætter bedre ind jeg tror på at det her med ekstra kameraer anpg

det samme gør sig netop ikke gældende når det er

europæiske lande som rumænien bulgarien eller

og betle sig igennem en hel sommer

nogen synderlig risiko for repressalier fra de danske myndigheders side der har vi i dansk

en god idé hvis man ændrede på de regler som er for det og man lagde bevisbyrden

vi kan give politiet nogle bedre redskaber eller

det her og det vil jeg rigtig rigtig gerne medvirke til nu håber jeg at noget af alt det vi har sat i værk her

vi ser kassevogne ude i villakvartererne og vi ser udlændinge som er meget aggressive men jeg jeg tager gerne videre drøftelser om det for vi har

både politiets og kommunernes adgang til at foretage tv overvågning er først og fremmest reguleret af persondatalovens regler og det indebærer så at tv overvågningen på offentlige steder skal være saglig nødvendig og proportional kommunerne kan i dag foretage tv overvågning med henblik på at beskytte offentlig ejendom såsom skoler daginstitutioner rådhuse busser og biblioteker mod kriminalitet kommunerne kan også efter inddragelse af politiet foretage tv overvågning med henblik på at fremme trygheden

offentlige steder som ligger i nær tilknytning til et område der tv overvåges af boligorganisationer på

tilladelse fra politiet så tv overvågning kan bestemt være et meget nyttigt redskab som led i politiets kriminalitetsbekæmpelse

trygheden når vi taler om kriminalitetsbekæmpelse

er det grundlæggende min holdning at det er vigtigt at holde fast i at det er en politiopgave

det er politiet som er bedst egnet til at vurdere hvilke tiltag der giver bedst mening

er politiet der beslutter om der skal opsættes tv

mod kriminaliteten det har man gjort i jomfru ane gade i aalborg for at nævne et eksempel så politiet

kommuner der ønsker at der bliver sat tv

gå i dialog med hinanden om mulighederne jeg kan forstå at sådan en dialog netop er indledt

de kommuner hvor hvor spørgsmålet her på det seneste har været oppe jeg synes det er rigtig vigtigt at man lokalt sætter sig sammen

er et rimeligt svar i forhold til at

ministeren ikke vil hjælpe kommunerne

vil ministeren ministeren gå ind og ændre persondataloven

når der er et stort ønske og et bredt flertal i byrådet

det er det til enhver tid siddende byrådsflertal

forskellig retsstilling i samfundet eller i vores land alt efter hvilken kommune vi bor i så meget tillid synes jeg

til det om ministeren ikke synes

har et kæmpe ønske i et byråd og

en lokalbefolkning om at sætte kameraer op

er jo lidt underligt at politiet efterfølgende skal rende rundt

nogle butikker for at se på deres overvågningskameraer

det vil de faktisk gerne gøre så synes jeg bare at det

er politiets opgave hvis politiet er med på det

politifagligheden så skal spille ind i forhold til hvad der skal overvåges jeg mener og i

ved der foregår rigtig mange ting det kan være handel med narko det kan være vold og slagsmål i i nattetimerne det kan være seksuelle overgreb så må det være i demokratiets interesse

kan sige det vil vi ikke finde os i

vil vi have overvåget for vi vil have sat en stopper for det her så er det forkert at begynde at skubbe politiet foran sig

der er et eller andet politifagligt skøn i en politikreds og

det synes jeg er et problem

så vil jeg bare spørge er der nogen regler på baggrund af det her spørgsmål som ministeren finder

man synes det men vi synes ikke at der

have en øget overvågning for det synes vi politifagligt ikke der skal være det er den ene diskussion

kunne det den anden diskussion er så om hvis politiet er enige i det og og vi ikke har fået sat penge nok af til dem til at

en onsdag over middag for det vil kræve nogle vidtgående ændringer af den måde

konsekvenser og vi vil få nogle diskussioner om hvorvidt man kan købe sig til en

mulighed for at sætte ind over for det og der ser jeg da gerne at politiet

medvirker til at gøre vores byer rundtomkring trygge

ikke kun i kolding at det her foregår det foregår også i haderslev og det foregår i rigtig mange provinsbyer

for butikker og for butikkers overvågning af det tilstødende

man skal have det hvis det kan være med til at forebygge kriminalitet vold

voldtægter og overfald synes jeg det er paradoksalt at ministeren ikke vil være med til at finde en løsning

så hvad vil ministeren konkret gøre for at hjælpe de kommuner som ønsker det her men hvor politiet sætter en stopper for at det kan lade sig

det er en ligegyldig diskussion om kommuner

det synes jeg faktisk er en rigtig vigtig diskussion er der nogle kommuner der kan og andre kommuner der ikke kan jeg synes det er en vigtig diskussion

jeg vil godt sige at politiet allerede i dag politifagligt kan skønne er der brug for overvågning her det kan de også gøre på foranledning af en kommune der siger at de synes der er et problem en borgmester et byråd

kære venner kære politi her er

at adressere så sætter kommunen og politiet sig sammen og finder ud af

begrundelse for at sige at her er brug for overvågning så bliver overvågningen sat i værk så kan vi selvfølgelig komme ud for

selvstændig diskussion den må vi også tage med hinanden her i folketinget men det principielle

kan overvåges af tryghedshensyn for

i nattelivet og jeg går ud fra at det når man så har den overvågning selvfølgelig

jeg vil sådan set langt hen ad vejen gerne det samme tror jeg som spørgeren og medspørgeren jeg vil bare gerne have at retstilstanden er den samme i hele landet uanset om

hedder kolding haderslev viborg brønderslev nyborg eller hvad den hedder at det er det samme

der har haft tilfældige politiske flertal

kan sidde og sige vi har nu vedtaget at her er mere utrygt end andre steder

som står i jydskevestkysten er

ministeren via justitsministeriets pressetjeneste og jeg citerer vil justitsministeren overveje at give kommunerne lov til at videoovervåge frit tilgængelige steder svaret fra ministeren via pressetjenesten lød jeg er meget berørt over den ulykkelige sag og jeg håber alt det bedste for den mand som er blevet overfaldet jeg kan godt forstå at man som ansvarlig politiker i kommunen

og ministeren siger så derfor er det også mit budskab til kommunen at de skal sætte sig sammen med politiet og se på hvordan man konkret i kolding sætter bedst ind og styrker

der er jo et råb her fra borgmesteren og butikkerne i en

at man skal indgå en dialog den dialog

har de jo haft tidligere

have lov til at sætte op netop for også

442 aktuelt foretager politiet kriminalitetsforebyggende tv overvågning en række steder i landet som eksempel kan det nævnes at syd og sønderjyllands politi har opsat tv overvågning omkring

man ikke kan gøre det samme i kolding kommune hvor man har

sted være en balance tænker jeg og for det andet

at sætte politiets dømmekraft ud af spil jeg synes

bekymringen er men er det politiet eller byrådet der beslutter

til forhandlinger om det her for at finde en fælles løsning hvordan løser vi den udfordring der er så vi kan hjælpe og sikre byens borgere om

anden by det handler om vil ministeren indkalde til forhandlinger om det så vi kan finde en løsning så vi ikke står med

man kan købe sig til ydelser og det det kan vi så diskutere

om det er politiet eller eller byrådet der skal vurdere den her slags ting det kan da også være at vi må snakke om

gågader det er de også når det kommer til folks mulighed for at offentliggøre overvågningsbilleder så det her er jo et generelt billede af nogle regler

der er sket i det øvrige samfund i de sidste ti til

det synes jeg er et kæmpestort problem jeg synes vi skal se alle de her regler igennem og så skal vi

så bliver jeg også nødt til at sige at vi kommer til at have ens regler selv hvis vi ændrer reglerne der kommer jo ikke til at være otte og halvfems forskellige retstilstande fordi vi har otte og halvfems forskellige kommuner

sørger for at der er noget frihed inden for de regler fordi kommuner jo er forskellige den tidligere viborgborgmester

godt nok men det giver en grundlinje som man må arbejde ud

skal tage højde for så mit spørgsmål er vil ministeren give mig ret i at vi på det her område er alt for konservative i forhold til vores nabolande og de lande vi traditionelt sammenligner os med

på hvad der sker i andre lande men jeg vil gerne være

byrådene har ret til hvis en borgmester ser at her er der ikke er i orden eller hvis

utryghed så kæmper man selvfølgelig for at bringe det i orden så synes jeg bare at vi mangler en drøftelse af hvor

så er det selvfølgelig en drøftelse af det

københavn på mange måder og jeg har næsten lyst

jeg glad for men men det kunne også godt

videoovervågning op hvor meget vold skal der være hvor

det her op for at sikre borgerne

bliver smadret hvor meget skal der være

politiet vurderer at man

det offentlige rum synes jeg jo også kræver en principiel diskussion og hvornår man skal det må også afhænge af om det skaber en reel tryghed

noget vi sætter op og så siger vi der er trygt derfor siger jeg bare at vi

folk der kan blive længere på arbejdsmarkedet også bliver længere på arbejdsmarkedet det er sådan at

to aftaler den ene fra to tusind og seks og den anden fra to tusind og elleve

bliver længere tid på arbejdsmarkedet sådan at den

to tusind og elleve og det betyder at der bliver en skævhed mellem generationerne

man kunne forestille sig en person der

har to børn på henholdsvis tyve og to og tyve år

lidt afhængigt af hvornår på året vedkommende er født hvorimod børnene vil have en pensionstid på kun

igen lidt afhængigt af præcis hvornår

altså være nogle generationer der får en meget længere tid på pension end andre

større del af den samlede velfærd vi har i danmark vil skulle reserveres til lige præcis den her type velfærd altså folkepensionsudbetalinger i stedet for andre typer velfærd

bedre uddannelse derfor er diskussionen hvordan er det man prioriterer i forhold til hvor stor en del af den fælles velfærd

lønmodtagere der stort set har arbejdet siden de var seksten sytten atten år det er jo ikke alle der

er det jo når man arbejder i en del år og også tit og ofte har et

er egentlig bekymrede for hvornår

skal gå med det her knoklejob i så mange år

anerkender ministeren så også at der er en skævhed i forhold til

er nedslidte hvad med dem jeg ved godt at man dengang man var i regering før et folketingsvalg

det ville så kun sikre hundrede mennesker og der er

forskellige mennesker der er faktisk nogle der er nedslidte

man hvis man er nedslidt skal være på arbejdsmarkedet

om man er to og fyrre år to og halvtreds år to og tres år eller i en anden aldersgruppe derfor skal

vi både sørge for at der er gode ordninger til at folk der er nedslidte kan blive omskolet til at lave noget andet der ikke gør dem nedslidte eller kan tages helt ud af arbejdsmarkedet

skal vi gøre en yderligere indsats for at undgå at folk

kom med de her ting og foreslog det

initiativer herunder også initiativer til at sikre at folk der er nedslidte kan hjælpes videre

vi mener at det skal ses i en helhed

det er vigtigt at man kigger på at dem der kan arbejde længere også får mulighed for at bidrage længere tid i samfundet og

en større balance i pensionsalderen end den vi har i dag

også det er vigtigt at vi har en vej for dem der er nedslidte til at komme ud

bidrage til det det gjorde at vi omrokerede

politikpunkter herunder om i hvilket omfang den

lægges på bordet skal være anderledes end den model den daværende v regering lagde på bordet og det tager noget tid at gå de her ting igennem det er derfor jeg er glad for at sige at vi inden

to politiske mål jeg har et mål om at sikre et arbejdsudbud der gør at dansk økonomi vokser at vi bliver rigere og mere velstående

er med til at sørge for at dansk økonomi er stærk

råd til den fælles velfærd og den individuelle velfærd som vi kan få af at vi får bedre jobs bedre lønninger men også flere skatteindtægter

jeg har som mål er at have en større balance

hvordan vi fordeler velfærden over generationer mit eksempel fra før hvor den ni og fyrre årige far får en meget længere pensionstid end sine tyve og to og tyve år er

har en markant længere pensionstid

et politisk mål om mere retfærdighed hvordan jeg så

klar til at forhandle om

betyder at vi lægger nogle forslag frem og så forhandler vi indtil vi har et flertal for at gennemføre det der kan bringe os i retning af vores politiske målsætninger som altså her er vækst og velstand

retfærdighed i forhold til hvordan man fordeler pension

højere pensionsalder og jeg ved at dansk folkeparti heller ikke ønsker det så det vil sige at der er en stor del af den

synes det er ufornuftigt så selv om vi har en finansminister

hvornår stopper den her farce hvornår finder regeringen og finansministeren ud af at

i et flerpartisystem som det danske er demokratiet sådan at man lægger sit forslag frem at man kæmper for sine politiske prioriteter de mål man gerne vil

større velstand i danmark vækst i bnp bedre råd til at klare de udfordringer vi har både i den fælles økonomi og den private økonomi de mål vil jeg fortsætte med at stræbe efter

at vi i en lang periode fra omkring år to tusind og fem og tyve til år to tusind og fem og halvtreds

regeringsmagten vi har fået underskuddet i år til at være uden engangsindtægter

mindre end det man forventede da vi lavede budget for bare nogle få måneder siden

sad i regering der blev gennemført en sænkelse af marginalskatten der blev gennemført en sænkelse af selskabsskatten

og det rigtige at gøre lige så snart man kommer i opposition render man fra sin politik

i regering og så går man ind og indfører de regler de reformer de initiativer der er nødvendige

er blevet bekræftet af de seneste års stresstest af de finansielle institutioner der er altså blevet strammet op på alle væsentlige områder i de kommende år må

imidlertid forvente at der kommer endnu flere nye krav til danske kreditinstitutter blandt andet som følge af nye internationale standarder og nye eu regler det aktualiserer et behov for at vi stopper op og undersøger om vi også

ramt den rette balance i reguleringen

eller er der gennemført regler der viser

er overflødige jeg har som generelt mål at det skal være nemmere at være virksomhed

være mindre detailregulering og det gælder også på det finansielle område det er vigtigt at vi får skabt konkurrencedygtige rammevilkår for den finansielle sektor

for erhvervslivet vi skal også huske på at den finansielle sektor er afgørende for at

kan opnå finansiering til at skabe vækst og beskæftigelse og med det eftersyn jeg nu tager fat på af den eksisterende finansielle regulering kan vi få afdækket

fornuftig balance mellem de erhvervsøkonomiske byrder og de samfundsøkonomiske gevinster ved reguleringen samtidig vil en konkret undersøgelse

effekt af reglerne kan opnås på en mindre byrdefuld måde end i dag jeg har ikke sådan forudfattede meninger om hvilke regler der eventuelt kan undværes det må analysen jo vise og det er det som eftersynet skal være

for at blive lidt klogere på hvad regeringen har i sinde at gøre inden jeg anklager regeringen for at være uansvarlige

men der er lige en række spørgsmål her

skulle tro jeg havde nået at koordinere med jesper rangvid

en meget læseværdig kronik i går i berlingske

oven på det arbejde ministeren nu har sat i gang

men vil ministeren ikke kommentere det som jesper rangvid skrev

at det virkelig er værd at tænke sig om inden

man begynder at lempe på nogle af de reguleringer man har lavet

dybest set handler om at skærme os selv og samfundet

fundamentet for den erhvervspolitik jeg fører over for den finansielle sektor

vi skal gøre det lettest muligt at være virksomhed i danmark og det gør jo altså også at vi hele tiden skal se på om man med et serviceeftersyn af reglerne på det finansielle område

og udformes mindre administrativt byrdefuld

af de samfundsøkonomiske gevinster og så vil jeg

en nærmere gennemgang af reguleringen for at identificere regler som er særligt bebyrdende for virksomhederne og som ikke har haft den tilsigtede effekt jeg har som jeg også nævnte før ikke sådan forudfattede meninger om hvad der kan dereguleres og hvad der eventuelt ikke kan

være nemt at være virksomhed men sagen er at der er nogle typer typer virksomhed som jo

anrette ganske stor samfundsskade

jo lige præcis det som jesper rangvid reagerede på og advarede om i sin kronik i berlingske

et rygklap i forhold til den politik vi har ført men det står altså ikke i et modsætningsforhold til at vi nu stopper op og overvejer hvordan linjen skal være fremadrettet har vi ramt den rette balance mellem omkostningerne forbundet med reguleringen

god dialog med socialdemokratiet

at overregulere at vi gør det mindre byrdefuldt

ministeren også lægger til grund i sin besvarelse er at der jo ikke nødvendigvis

og sådan som det politiske klima er lige nu meget mere byrdefulde regler hverken på eu plan eller som en del af baselprocessen det er i hvert fald lige nu en åben diskussion og der er mit spørgsmål så

vi ikke en omgang for tidligt ude ved allerede nu at forberede dereguleringer

om der er nye reguleringer på vej internationalt

et analysearbejde af det jeg synes det er svært at være imod at man

et analysearbejde af om der er blevet reguleret for meget i den finansielle sektor for det er en vækstmotor for det danske samfund at vi har nogle banker som vil låne penge ud til virksomhederne så

udtalte i forbindelse med sidste

har den gennemgang af den finansielle regulering som vi nu sætter i gang

til formål at underminere den finansielle stabilitet

gøre den finansielle sektor stærkere så de kan låne nogle flere penge ud og investere

rangvidrapporten skrev som man gjorde altså det er jo lige præcis den situation som vi står i nu i dansk økonomi hvor det langsomt er begyndt at gå godt igen måske vil nogle endda sige at det går ganske hurtigt med at gå godt igen og dermed

kravene og ønskerne fra dele af finanssektoren og måske også andre derude

lempe lidt på nogle af de regler som vi

var fornuftige for at skærme os mod yderligere

at lave noget analysearbejde

for at anklage ministeren for at lyve eller

et hundrede procent tillid til at analysearbejdet ikke bliver udført med det bevidste formål at der er nogle bestemte regler man gerne vil af med så derfor vil

som peger på nogle specifikke regler

netop undersøges om for eksempel den gennemførte regulering har overlap og om

på en mindre bebyrdende måde og hvis det kan det

formålet er jo at sikre at omkostningerne forbundet med reguleringen står i et rimeligt forhold til gevinsterne

også får den rette balance i reguleringen og der er det hele tiden underliggende

at den finansielle sektor har stor betydning for danmark også for væksten og derfor skal

tusind og ni har et meget vågent øje på hvordan

den finansielle sektor opfører sig og hvilke reguleringer der dækker den finansielle sektor så kan det gå meget meget galt så kan man

der svarer til et årtis velstand hvilket stort set

i løbet af finanskrisen så vil ministeren bare ikke endnu en gang

synes de altså virkelig er overbebyrdende for

er nogen grund til at have en overregulering af den finansielle sektor men det må jo komme an på analysearbejdet og så må vi tage en dialog om det mit eneste formål er at sikre at vi stadig væk har ro på båden så den finansielle stabilitet er til stede

altså som peger på at her bliver de overreguleret at her

drive samtidig med at vi har i baghovedet at de fleste danske banker

betaler sågar meget meget store udbytter til deres aktionærer

give danskerne tryghed i forhold til at deres boligøkonomi er i orden ved at vi har noget konkurrence på det finansielle område så formålet er altså ikke at finde erhverv som er i nød men at finde erhverv som måske er overreguleret og som vi via en tættekam

peger desværre i samme retning de her sager om danske bankers involvering i hvidvasksager

at hvidvaskområdet skal tages seriøst og at det har konsekvenser hvis det ikke sker

ledelsesmedlemmernes egnethed

skærpes så overtrædelse af hvidvasklovgivningen omfattes af ledelsesmedlemmers ansvar efter disse krav det muliggør at det enkelte bestyrelsesmedlems eller direktionsmedlems egnethed i højere grad end dag kan revurderes hvis hvidvaskreglerne brydes det betyder at et ledelsesmedlem om nødvendigt kan afsættes fra sin stilling det skal fremme et større fokus på hvidvaskområdet i

det kan samtidig være med til at sikre at de hvidvaskansvarlige længere nede i organisationerne har et tilstrækkeligt mandat til at udføre

har en regulering på området som er

konsekvens så derfor er det

går i den rigtige retning spørgsmålet er

for et par uger siden hvor der stod skal skal danske bankdirektører nu også kunne

er ministerens overvejelser når det handler om at man skal kunne gå ind på ledelsesniveau er det sådan at det er personlige bøder og eventuelt mere vidtgående

bede dem om at fratræde stillingen eller

kan sige at der skal tilfalde nogle større bøder

jeg lægger også op til at der kommer større bøder markant større bøder så bankerne kommer til

overtrådt anden finansiel lovgivning det kan være bedrageri eller noget i

er det jo en politisag som søik undersøger

mod vedkommende og så kan vedkommende jo risikere en eller anden form for straf

at den øverste ledelse i en bank har det helt overordnede ansvar for at sikre at mellemledere

deltager i hvidvask

i lovgivningen sikre at man i en eventuel retssag imod en bankdirektør

ledelsesansvar hvor man forsømmer sine opgaver i forhold til hvidvaskreglerne internt i banken hvis finanstilsynet vurderer at det er så grelt og belastende man har forsømt sit ledelsesansvar

jo lederen der har ansvaret men det må være op til finanstilsynet at vurdere hvor tæt

vurderes egnet og hæderlig i forhold til den enkelte ledelsespost men det er klart at hvis man har været dømt tidligere eller

det veje tungt i finanstilsynets vurdering af personens omdømme

tror jeg det vil være meget vanskeligt at opretholde tilliden til en person som er blevet afsat på baggrund af overtrædelse

i pengeinstitutterne er i dag omfattet af en række restriktive regler for deres aflønning og det gælder blandt andet begrænsninger for bonusser og regler om fratrædelsesgodtgørelser og det er regler som jo er aftalt i den finansielle forligskreds

i dag sådan at et pengeinstitut skal reducere bonusser til ledelsen i en række tilfælde det gælder eksempelvis hvis bonusserne viser sig at være baseret på fejlagtige resultater og hvis modtageren er i ond tro eller i tilfælde hvor et pengeinstituts økonomiske

der gælder også særlige regler for fratrædelsesgodtgørelser til ledelsesmedlemmer i den finansielle sektor blandt andet at fratrædelsesgodtgørelser som overstiger andet års samlede vederlag er underlagt nogle skærpede udbetalingskrav fælles for alle bonusser og fratrædelsesgodtgørelser er at de ikke må belønne manglende resultater

så nogle bankdirektører som simpelt hen bare scorede kassen og og så sidder de et eller andet sted i danmark i dag og har

på det tørre mens der stadig væk er mange mennesker som kæmper med eftervirkningerne af finanskrisen derfor synes jeg

det er godt at vi har nogle regler for det her i danmark i dag

ikke så lang tid skal til at gå ind i nogle konkrete forhandlinger om hvordan vi kan stramme

at vide om ministeren er er positiv over for at vi går ind og strammer skruen ekstra meget på det her område

dyrke hvordan lovgivningen er i dag

at de finansielle virksomheder selvfølgelig overholder reglerne også på det

må vi lige dyrke om ikke der er hjemmel nok i lovgivningen til

i forhold til det her kompleks

samfundsansvar som folkevalgte politikere men det har så sandelig også de folk der sidder og har stor stor indflydelse på hvordan virksomheders og borgeres økonomi er så

det er sådan at vi kan tage det her med i forhandlingerne når vi kommer dertil og så se på

regeringens målsætning og at socialdemokratiet har fremlagt initiativer der vil løfte bnp markant mere end de forslag

jeg medgive spørgeren

havde det vel for det første nærmest været danmarksrekord for det andet havde der vel nærmest været et folketingsvalg fordi de jublende masser bare ville glæde sig over den vækst og fremgang der ville være i landet

i det her forår kommer der en opdateret

regeringen vil derudover komme med en række andre udspil

sørge for at indfri vækstmålsætningen

at der er en form for indrømmelse af at skat virker

udspil er bare ikke ambitiøst nok der skal gøres meget mere for at lette erhvervslivets vilkår

at få arbejdskraft nok til erhvervslivet

at opsvinget går i stå på grund af mangel på hænder man forsøger ikke engang at gøre noget i forhold til at løfte beskæftigelsen på længere sigt der er altså utrolig mange mangler ved

de ambitioner der skal være men igen

række af de tiltag og måder at arbejde på som man arbejdede med nemlig målrettede initiativer inden for specifikke

for specifikke erhvervsområder

og et princip som både den tidligere

så er det godt nok stærk tobak at skulle stå her og lytte

det som jeg vel strengt taget kun kan opfatte som

kaster med sten mens vedkommende selv

er sket noget som helst der er ikke indkaldt til noget der bare minder om forhandlinger om om

indlysende første spørgsmål til ministeren jo være hvornår er det så i grunden

det fremgår jo ganske tydeligt at vi socialdemokrater har har været i arbejdstøjet det har vi i øvrigt været lige siden seneste folketingsvalg

er vist ikke nogen der kan være i tvivl om at vi

tage initiativer så kan vi diskutere politisk

vi gerne vil og prøve at opnå enighed men erfaringen er dog at det normalt kan lade sig gøre bredt at blive enige om det

så bare en enkelt bemærkning

indledningen af besvarelsen siger ministeren

regeringen vil øge beskæftigelsen

med femoghalvtredstusind tredstusind mig bekendt er det arbejdsudbuddet regeringen vil

dengang var det så vidt jeg er orienteret det radikale venstre der hjalp til at få socialdemokratiet tilbage på dydens smalle sti og man har så været lidt mindre dydig

set indtil nu i det vækstudspil der er kommet er desværre en meget meget stor optimisme i forhold til hvilke initiativer der kan give hvilke effekter en optimisme jeg ikke har set siden fair forandring og en fair løsning og siden bjarne corydon senere måtte indrømme at man gik tilbage til gængse regnemetoder jeg håber at vi nu

ministeren indledningsvis sagde at man ville øge beskæftigelsen mig bekendt er det stadig væk arbejdsudbuddet

udspil er der et forslag om at give virksomheder et øget fradrag på

siden man fremlagde en fair løsning og fair forandring så

socialdemokratiet og har endnu ikke svaret på om der

ministeren kun har i sinde

blive ved med at kaste med sten og sådan set ikke har tænkt sig at skabe nogen som helst resultater

at forhøje bøderne blandt andet i gentagelsestilfælde samtidig sætter arbejdstilsynet i sådanne sager ind med et skærpet tilsyn og jeg har fået oplyst at arbejdstilsynet siden september to tusind og seksten har besøgt den konkrete virksomhed tolv gange på den samme byggeplads og der er givet i alt tre og tredive

for gøre det helt klart hvilke krav der følger af den danske lovgivning arbejdstilsynet vil følge virksomheden tæt og give de rumænske myndigheder besked om virksomhedens overtrædelser af

det er en del af samarbejdet som følge af håndhævelsesdirektivet men det er også vigtigt

at slå fast at arbejdstilsynet ikke kan lukke virksomheden jeg mener som udgangspunkt heller ikke

effekten ville være tvivlsom fordi virksomheden efterfølgende bare ville kunne etablere sig under et nyt navn eller et nyt cvr nummer når det er sagt

skal vi som bekendt til at se på hvordan vi kan gøre det samlede arbejdsmiljø bedre derfor har jeg netop også taget initiativ til i arbejdsmiljøforligskredsen

gennem et ekspertudvalg hvordan

i den forbindelse kommer vi jo også til at diskutere om de regler der i dag er gældende i

bevidst blæser højt og flot på reglerne men får lov

at bøder og alle mulige andre krav bliver parkeret i selskabet som så lukker

kort sagt er signalværdien

af den her historie ikke den uheldige at mange andre lovlydige virksomheder måske opgiver troen på at systemet beskytter den lovlige virksomhed fordi man kan se at den ulovlige virksomhed

er en uskik at stå og sagsbehandle en enkelt sag her i folketingssalen

oplever vi problemer af den karakter som er skitseret

ministeren vil have at de skal have fri adgang

og når de så rejser ud af landet og de har levet op til alle de krav de skal så får de selvfølgelig pengene tilbage vil ministeren være med til at

ministeren sagde lige det var en åben dør der blev sparket ind men er der mulighed

ikke se at der at der skulle være nogen der har noget

ministerens parti

så spørgsmålet er om der er kommet nye toner og om

de drøftelser som beskæftigelsesministeren vil vil

indkalde til jeg har bare lige brug for en gang for alle

få ministerens bekræftelse på

jo er en form for social dumping med den vinkel at det er arbejdsmiljøet man konkurrerer på

sikre at arbejdsmiljøet bliver overholdt og jeg er et hundrede procent enig i at det ikke er acceptabelt at se de her gentagne overtrædelser så ønsker dansk folkeparti

at se på hvordan man kan komme det til livs i højere grad

da vi vedtog velfærdsaftalen tilbage i to tusind og seks og dermed levetidsindekseringen af pensionsalderen restlevetiden for tres årige er steget

derfor vil regeringen med afsæt i den tidligere regerings to fem og tyve plan komme med et nyt oplæg om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for alle danskere

gerne understrege at vi allerede i dag også har gode muligheder for tilbagetrækning mennesker der er blevet nedslidt efter mange års hårdt arbejde

har for eksempel mulighed for et fleksjob hvis deres arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat de hårdest ramte der slet ikke har mulighed for en meningsfuld tilknytning til arbejdsmarkedet kan få tilkendt en førtidspension der er også skabt en særlig enkel og hurtig ordning i form af seniorførtidspension for personer med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet der højst har fem år tilbage

drøfte regeringens udspil senere når vi fremlægger det og der bliver der rig lejlighed til at gøre det som mange ønsker nemlig

ministeren selv har været på besøg på virksomheden for ikke så længe siden i en anden sammenhæng

lære af de gode erfaringer som virksomheden har med de såkaldte

jeg blev bekendt med at der var nogle spørgsmål som medarbejderne havde og som de egentlig godt kunne

stille til ministeren et af de spørgsmål er det som jeg har taget med i dag på vegne af lars jørgensen som er fem og fyrre år og som er lagerarbejder

blive længere på arbejdsmarkedet

regeringens planer er det er faktisk noget der fylder utrolig meget

og hans kolleger men kunne ministeren så i det mindste give en indikation på om

selv synes det er rimeligt

kommer relativt lang tid efter vi i to tusind og seks blev enige om rammerne for hvordan

i danmark skulle være og sådan sår usikkerhed om

det handler trods alt om om planlægning også

er sådan set at vi kan se at folk lever længere både de ufaglærte og de faglærte det er rigtig rigtig godt at folk får et længere liv og hvordan vi så kommer til

komme med et udspil i forhold til tilbagetrækning

vil fremlægge her i løbet af foråret og så synes jeg jo at det giver bedre grundlag for en diskussion

når man sidder i regering og nogle gange en lidt anderledes holdning når man er i opposition

og derfor vil jeg sige at den ansvarlighed der før

når vi skal diskutere hvordan vi kan fremtidssikre det her samfund sådan at vi også

har arbejdet fra de var seksten til sytten år det er ufaglærte som jo desværre ikke lever så længe som dem der har en uddannelse

det er mennesker som er nedslidte mennesker som har knoklet hårdt siden de var helt unge

nødt til at udfordre regeringen og ministeren og høre ministeren om han ikke anerkender at de her mennesker rent faktisk er bekymrede

har et problem så må ministeren gerne komme med et automatsvar igen som den tidligere minister gjorde

er nogle der er i opposition regering men jeg synes altså

nedslidt og ikke har mulighed for at have

en meningsfuld tilknytning til arbejdsmarkedet så kan

man ikke har en arbejdsevne tilbage så er der allerede i dag en mulighed for

om de mennesker som måtte have haft et hårdt og langt liv på arbejdsmarkedet derudover synes jeg også det er vigtigt at vi tager hånd om at

også har et stærkt og stabilt velfærdssamfund hvor der

økonomi til at prioritere kernevelfærd og sikre de offentlige udgifter at der er sammenhæng mellem vores udgifter og vores indtægter derfor skal vi

også være opmærksom på at når vi kommer til at leve længere og det er

sammenhæng mellem hvor lang tid man arbejder og hvor lang tid

da de havde regeringsmagten var meget optaget af at der skulle være sammenhæng i økonomien og at ikke mindst

og de indtægter der så også kom og den ansvarlighed håber

finansiering til hvis man gør det

det er korrekt så bare for god ordens skyld lars jørgensen er en mand der holder sig i god

hvor lang tid det egentlig er han skal planlægge efter at blive på arbejdsmarkedet det er vel egentlig ikke for meget

kan man ikke udelukke at der måtte komme en anden regering

vi har et arbejdsmarked der er baseret på

ordentlighed vi har et arbejdsmarked hvor man

at angribe det her spørgsmål fra to sider den ene side er at

der kommer illegale indvandrere til danmark som

nogle arbejdsgivere der underbygger

beskæftigelsesminister at hvis man ikke betaler skat og moms

problemer med det så er der oftest også problemer med arbejdsmiljøet og andre ting på de her virksomheder

derfor at skat arbejdstilsynet og politiet

razziaer sammen så det er den ene side af det den anden side af det er

arbejdsmarked og et forretningsliv et erhvervsliv i danmark hvor

på den ene side af vejen er orden i tingene der behandler man sine medarbejdere godt

de regler vi har både på arbejdsmiljøsiden

også i forhold til skat moms og andet

jeg tror egentlig ikke at at herre lars aslan aslan rasmussen

synspunkt og jeg vil også sige

et spørgsmål om pizzeriaer det her er et spørgsmål om at når der ikke er styr på arbejdsmarkedet

kontakte myndighederne

ligesom man skal det hvis der er andre ulovligheder

sige at det er noget andet hvis man anmelder en dansker en nabo

jeg er fuldstændig enig med ministeren i at det er et kæmpestort problem og

at der var danskere som snød med det her altså ikke pizzabagere men danskere der for

sendes ud af landet igen men men der sker

er sandsynligvis også problemer med arbejdsmiljøet i en række af de her virksomheder

i om der er ananas på en pizza jeg synes rent faktisk det er at forfladige debatten jeg vil sige at

ringe til myndighederne om det er skat eller andre

herre lars aslan rasmussen hentyder til her

at man har cuttet telefonforbindelserne til skat så man har jo

noget snyd eller illegal indvandring så kræver det også at der bliver gjort noget

også samfundets pligt at få gjort noget ved det her at få lavet nogle tilsyn så det er vel beklageligt hvis de kontrolinstanser ikke virker og det nu er op til borgerne

et problem med skat og moms er der

er klar over at de kan have illegal arbejdskraft ansat

skattekort selv om man ikke har opholds og arbejdstilladelse

er noget af det man kunne kigge på om man kunne ændre på man kunne også kigge på

til for eksempel at oplyse en virksomhed om

at myndighederne skulle være bedre til at oplyse i den sag så

få delt virksomhederne op i to dem der bevidst snyder

flyttet flere fra at stå uden for arbejdsmarkedet til at

den her regering og jeg som skatteminister tror på at

menneske trives bedst i et arbejdende fællesskab

om at belønne dem der er på arbejdsmarkedet og arbejder hårdt

regeringen gennemfører og jeg gennemfører som skatteminister

for fjorden til gavn den kommer alle danskere til gavn men der

markedsføre mig på den politik over for den gruppe af borgere

betale skattelettelserne og hvad

plejer at blive fulgt op af en konkret handling for

der ingen mening i at sige det politik handler jo også om

og dengang socialdemokratiet var ved magten betalte de kun skat i sverige sytten procent svensk sømandsskat

jeg har jo fremlagt dokumentation for skatteministeren ved at tage deres

opgørelser der viser at nogle af dem kan komme til at betale helt op til tre og halvfjerds procent i skat

når skatteministeren reklamerer så meget på sin facebookside om at deres hårdt tjente kroner er

til efteråret der er det da min forventning at regeringen leverer

er en problemstilling som jeg også godt her i dag vil give tilsagn om at kigge på en ekstra gang men når mine forgængere hvoraf nogle var socialdemokrater ikke har løst problemet

betalte for eksempel svensk sømandsskat på sytten procent det der så er helt svært at forstå

bliver pensioneret af et meget mindre beløb skal betale meget meget mere og dobbelt

reelt set nogle af dem der kommer til at betale tre og halvfjerds procent i skat

ministeren til at bekræfte og i den periode hvor det her blev ændret var det altså en

når problemet ikke er blevet løst er det fordi det ikke

at løse men jeg vil godt give herre bjarne laustsen det tilsagn at jeg vil tage en snak med min kollega på den anden side af vandet altså øresund

at det er tredive procent i skat til sverige og tre og fyrre procent i skat herhjemme

skatteministeren ville lave et nyt facebookopslag hvor han

og drøfter den her sag med de pensionerede søfolk og jeg er helt enig i at tre og halvfjerds procent i skat er for meget

der betaler pensionen

en omregningsfaktor hvor tiden også har gjort at den svenske krone er mindre værd end

om at man skulle adoptere euroen

vi skal se at finde en løsning og jeg vil kvittere for

jeg tror at svenskerne er fuldstændig ligeglad med hvor meget

en årrække og fordi det kræver at vi får justeret

den dansk svenske dobbeltbeskatningsoverenskomst men men jeg går gerne ind i det rum og det tilsagn har jeg også givet herre bjarne laustsen tidligere og det tilsagn

men når det ikke er løst er det fordi det ikke er helt ligetil

befordringsfradraget som om man havde kørt i bil i to tusind og ni blev der indført en særregel hvorefter

transporten til og fra lufthavnen ved ændringen i to tusind og ni

ikke fokus på de negative konsekvenser for visse grupper af flypendlere

at løse et bornholmerproblem og ramte i virkeligheden nogle nordjyder på uretfærdig

regelændringen og den information som pendlerne fik

det er beklageligt og det lever ikke op til de standarder

og klare regler og den måde skattevæsenet skal opføre sig på

også tidligere sagt at jeg gerne vil se på om reglerne kan ændres så flypendlere i højere grad kan tilgodeses det tager så noget tid at finde en mulig løsning og udfordringen har været at finde en løsning der både er relativt enkel og også rimelig retfærdig for alle

været mit ønske at udenrigspendlere

der pendler ud af danmark ikke tilgodeses i alt for stort omfang på den baggrund har jeg så foreslået at flypendlere fik frit valg mellem at fratrække de faktiske udgifter

befordringsfradraget for normal transportvej ved bilkørsel på baggrund af den kilometertakst der fastsættes

men det vil give visse flypendlere særlig dem i yderområderne et højere befordringsfradrag og den løsning indgår som en del af lovforslag en hundrede og to og firs som vi førstebehandlede i salen her i i går jeg har i den forbindelse haft en dialog med de nordjyske flypendlere og forklaret de muligheder som jeg på nuværende tidspunkt ser for at forbedre reglerne og selv om ingen stilles ringere ved forslaget foretrækker flypendlerne altså

beholde de nuværende regler det har jeg taget til efterretning og derfor vil jeg også trække den del af lovforslaget

kristian jensen i to tusind og ni fordi informationerne

ikke klar over konsekvenserne der har kørt retssager og det har kostet nogle enkelte flypendlere flere hundrede tusind kroner

ved siden af og siger undskyld til folketinget over den her behandling men kommer med nogle synes jeg malende svar om at man har påtænkt at finde et eller andet men nu kan det ikke lade sig gøre og så videre man har slet ikke hørt pendlerne

er nogen der skal lukrere på den her ordning men det princip vi knæsatte i nitten

fire og halvfems var at uanset hvordan man kommer til og fra arbejde

der et fradrag for det antal kilometer

anden tabel og der er en bagatelgrænse på fire og tyve

set ligegyldigt om man kører på cykel eller som jeg sagde

på en rød puch maxi med en arlakasse bag på det er et princip og det er derfor mit spørgsmål lyder hvorfor skal de nordjyske flypendlere behandles anderledes end andre lønmodtagere der transporterer sig mellem

at vi skal finde nogle penge til det og så er der det problem at man vil tilgodese nogle der pendler til

en lang række udenrigspendlere som jeg som skatteminister har lidt svært ved at forsvare at vi skal bruge masser af skattekroner på

i givet fald hvad det koster jeg forstår at ministeren ikke har særlig mange penge og det er muligt men man har taget pengene én gang så de må jo være der et eller andet sted i systemet medmindre der er nogen der har udbetalt dem til nogen

når de nordjyske flypendlere siger til os at det her ikke er godt nok

handler det jo også om tillid de føler sig skidt behandlet af systemet

i går kunne man godt ændre en tastefejl med tre års tilbagevirkende kraft

og så må jeg lytte til det der bliver sagt det fører så til at den del af lovforslaget bliver taget tilbage og så må vi arbejde på hvad vi så kan gøre

finde en en anden og det håber jeg da vi kan gøre i fællesskab man

ligesom med det tidligere spørgsmål tror jeg

at nogle af mine tidligere kolleger blandt andet

socialdemokratiet havde valgt at gribe de løsninger

ikke helt så ligetil som herre bjarne laustsen giver udtryk for det er ikke vilje fra min side

nu har vi så fundet ud af at skat ville gøre det på den måde selv om man ikke kendte konsekvenserne

vi vi har diskuteret det her i to tusind og femten hvor ministeren har lovet mig en løsning

det er altså en ommer som jeg sagde og vi skal altså

har de nordjyske flypendlere ikke samme vilkår som resten af lønmodtagerne

i skuddermudder og derfor må man altså finde en løsning så de her folk fortsat kan pendle vi kan jo godt lide mobilitet og vi er også glade for at de bringer deres løn hjem til beskatning

en løsning og det må vi så arbejde på i fællesskab i mellemtiden

at der er nogle flypendlere der er bekymrede i forhold til

skattevæsenet for år tilbage og jeg håber så sandelig ikke at der er nogen borgere om det er flypendlere eller andre pendlere der oplever at få den samme behandling som som de har

således at forbrugerne tydeligt kan se hvilke produkter der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd dyrevelfærdsmærket findes i tre niveauer med stigende krav til dyrevelfærd og mærket stiller krav der i alle tilfælde i alle tilfælde ligger klart over lovgivningskravet grundkravene i dyrevelfærdsmærket er krav om løsdrift for soen i farestalden og i løbe og kontrolafdelingen krav om hele haler mere plads og tildeling af halm som rode og beskæftigelsesmateriale det er derfor ikke korrekt at niveauet med ét hjerte ikke vil løfte dyrevelfærden det statslige dyrevelfærdsmærke tilbyder

to og tre hjerter således at forbrugernes præference om bedre dyrevelfærd kan imødekommes på flere niveauer jo højere krav der stilles desto dyrere bliver kødet og desto mindre bliver afsætningen af dyrevelfærdsgrise dermed får færre grise glæde af bedre dyrevelfærd omkostningerne ved at producere svinekød med ét hjerte er lavere end for to og tre hjerters vedkommende det indebærer at flere forbrugere

vil være parate til at købe produkter med ét hjerte og det betyder i sidste ende at flere grise vil få bedre

i dansk folkeparti og har faktisk set det her som et løft kan man sige til det kød som nok de fleste forbrugere køber

det der er vigtigt for mig i forbindelse med den her

forespørgsel kan man sige

nævnt over for forbrugerne at der rent faktisk sker et løft når vi taler om ét hjerte i

kunne jeg godt tænke mig om ministeren lige kunne uddybe både i forhold til

halekupering og mere halm og så

hvilke hvilke forbedringer der er for jeg synes

ændret transportforordningen fordi det er det der kræves for at flere lande kommer

på den her galej men man må sige at danmark virkelig

det er klart at vi har et ønske om at få løftet det

i hele eu for det giver enormt god mening for dermed løfter vi ikke bare dyrevelfærden for

når der så er en stor kæde som coop som ligesom går ud og mener

så gør det mig jo en lille smule ærgerlig

jeg mener netop ikke at det er vildledning at vi har lavet det her statskontrollerede dyrevelfærdsmærke

kød i coop der har et eller andet mærke det er jo ikke alt kød der er økologisk og vi ved at meget af det

den største andel af forbrugerne køber

det her statskontrollerede dyrevelfærdsmærke jeg har hørt at meget af det kød man sælger billigt i

spørgeren jo indledte sit spørgsmål med altså

for lavt et niveau og altså hvorfor coop ikke vil have kød med dyrevelfærdsmærket i i deres butikker så de to ting skal jeg gerne

for de fleste dyr det er jo ikke de økologiske grise der render rundt ude på marken

det er ikke dem vi er bekymrede for man kan sige at det er de halvfems procent andre grise eller

procentdel det er som reelt bare ligger

jeg er på eksportfremstød oplever jeg jo mange der ser

klart at vi har et ønske om at løfte dyrevelfærden endnu mere og da forbrugerne har sendt et signal om at de gerne vil det

en helt konkret mulighed med indkøbskurven

mærkningsordningen altså ikke kun for grisekød

er aftalt i aftalekredsen og det

vi arbejder videre med jeg har inviteret dyrenes beskyttelse til at komme ind i det her arbejde for det ærgrer mig at de ikke er med

de vender positivt tilbage på i forvejen har vi jo doso med i arbejdet men jeg synes også at dyrenes beskyttelse hører til i det arbejde og det håber jeg naturligvis

i lige så høj grad om hensynet til andre børn som risikerer at blive smittet det kan for eksempel være helt små børn som

har fået vaccinen endnu men det kan også være børn som er alvorligt syge og altså ikke kan tåle

deres ansvar bevidst og at de også bliver bevidst om at spørgsmålet om vaccination altså langtfra er noget som kun vedrører dem selv og deres

noget der vedrører hensynet til de andre børn og den del af spørgsmålet har måske været sådan lidt overset

sagtens forstå hvis det pædagogiske personale i daginstitutionerne eller

hvis de for eksempel ved at et barn ikke er vaccineret netop fordi barnet jo så udgør en smitterisiko for de andre børn i dagtilbuddet men det er også vigtigt at slå fast at det aldrig er det pædagogiske personales ansvar at et barn ikke er vaccineret det er alene forældrenes ansvar at få barnet vaccineret så barnet ikke bliver sygt

kan smitte andre børn og i en situation hvor et barn i et dagtilbud er alvorligt sygt eller har en kronisk sygdom som gør barnet særlig sårbart over for sygdomme herunder mæslinger

så har dagtilbuddet mulighed for at søge vejledning hos den kommunale sundhedstjeneste sundhedstjenesten kan så rådgive dagtilbuddet om hvordan situationen bedst muligt håndteres og hvordan forældrene i givet fald skal informeres heldigvis vil jeg så sige i den her store diskussion om

der faktisk sket en stigning i antallet af børn der bliver vaccineret

rykkere ud og det kan være noget af det der gør at forældre siger hov vi har altså

det må vi hellere gøre jeg tror også det er vigtigt at se

får det gjort og så er der dem

meget bevidst valg om ikke at ville vaccinere deres børn når

røde knopper over det hele jeg synes simpelt hen det er så uansvarligt

de sætter ikke bare deres egne børn i men også andre børn

være i mig selv når vi har at gøre med den type

at det har der været rejst en en debat om og jeg ved sådan set heller ikke ret meget

kernen i det her må være at forældre lader deres børn

hov få lige dit barn vaccineret så

vil være den absolut bedste vej hvis vi kan guide positivt hen imod at forældre

som altså tager et meget bevidst aktivt valg om ikke at ville

dem som er socialt udsatte og som ikke har fået det gjort tror jeg ikke nødvendigvis

at en udelukkelse fra et dagtilbud vil være den rigtige

meget indgribende med barnets reform blev det slået fast at barnet og dets behov altid skal være i centrum

som udgangspunkt også inddrages inden der bliver truffet beslutninger som kan vende op og ned

der er langt større chance for at vælge rigtige

også holdbare løsninger hvis vi også får inddraget barnet inddragelse af barnet skal selvfølgelig altid ske

og i overensstemmelse med barnets alder modenhed og funktionsevne

giver mening at afholde en egentlig børnesamtale men kommunen skal altid tage barnets perspektiv i betragtning i de beslutninger der bliver truffet om barnet og også forsøge at få barnets holdning til afgørelsen på anden vis det kan eksempelvis ske ved observation og det kan ske ved at tale med personer i netværket som barnet

kan man så indhente et et bedre grundlag at stå på det afgørende for mig er at kommunerne tager udgangspunkt i det enkelte barns behov når de beslutter hvilken støtte

er vigtigt at det er på en god og positiv måde hvor

med taskforcen og får kigget på procedurer og på ændringer vi kan jo se at blandt andet middelfart har haft

god gavn af en taskforce og at det har hjulpet til at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen og det er det der er det vigtige for mig

tvinger en taskforce ind i en kommune om man så vil få

til syvende og sidst er det vigtige for mig

at sikre en bedre sagsbehandling fordi

korrekt afgørelse og at man følger loven

have en god dialog med borgeren undervejs det har jeg faktisk

intentioner om at det her skulle lande på den her måde og det der kommer til at ske nu

med de partier som stod bag beslutningen i to tusind og fjorten og så vidt jeg er orienteret

jeg følger det selvfølgelig rigtig tæt

og jeg har bedt slots og kulturstyrelsen om at komme

ser ud til at blive at en række museer som er en væsentlig del af oplevelsesøkonomien

først haft for en fem og tyve årig periode rente og afdragsfrit

derfor det bekymrer mig for museernes vedkommende og det er derfor jeg gerne vil

at man vil agere på det her grundlag for

kultursektor som er under et hårdt pres i forvejen

villig til at gå langt i den her sag for at afbøde de virkninger som der ser ud til at kunne opstå som følge af at arbejdsmarkedets feriefond har varslet en anden strategi end de

får løst den her problemstilling men inden jeg kan sige hvad jeg så konkret vil skulle

det her handler om og så må jeg også have respekt for at en del af det ligger i et andet ministerium

beskæftigelsesministeriet men jeg har da tillid til

af hvad det er man eventuelt kan gøre for at afværge uintenderede

konsekvenser hvis det er det der måtte være tilfældet jeg har

fald brug for i første omgang lige at få en nøjere beskrivelse af hvad det egentlig er

jeg vil foreløbig sige at ambitionen sådan set er

at vi ikke risikerer at komme i en situation

bliver nødt til at lukke men som jeg også nævnte i besvarelsen af det foregående spørgsmål bliver vi nødt til først at have et overblik over problemets omfang og hvordan vi eventuelt kan

godt af at få støtte fra arbejdsmarkedets feriefond helt i overensstemmelse med

risikerer at have lån for otte og tres million

hvis man kører den her procedure igennem og det

oplevelsessted som oceanariet i hirtshals

og fortsætte sin drift uændret så derfor er det jo afgørende vigtigt at man ikke alene har fokus på museerne det er såmænd trangt nok

hele oplevelsesøkonomien

nogle ganske modsatrettede signaler der har været

fra feriefonden som har givet indtryk af

og trækker tæppet væk under institutionerne så jeg håber også at

administration som arbejdsmarkedets feriefond skal udøve i forhold til

skal tolkes og hvad det så er for en praksis som

fremadrettet så jeg så jeg tror vi har en fælles interesse i

at få løst den her problemstilling det er bare for tidligt for mig nu at sige

hvordan det præcis skal gøres men det er klart

sit formål har været inde og skabe bedre muligheder for ferieafholdelse og muligheder for en oplevelsesrig fritid for rigtig mange mennesker at man pludselig

med ministerens foreløbige svar

københavns universitets boligfond

i dagspressen at det drejer sig om femten million

noget af et beløb når man tænker på at det er ren husleje vi snakker om mener ministeren ikke at der er noget problematisk i

som dansk udlejer udnytter det forhold at udenlandske lejere som er her som studerende eller forskere

nedbringe trængslen hvilket

synes er helt fornuftigt og og rettidig omhu fra transport

så hjælper det jo ikke hvis man har modulbyggeri eller vindmøllevinger eller andre særtransporter stående i

giver jo den samme trængsel som det gør hvis man overhaler særtransporter der er jo de samme problemer forbundet med det

folk nedsætter hastigheden hvis man har særtransporter i nødsporene ser ser ministeren ikke en risiko for at man simpelt hen svækker de erhverv som producerer de her ting i løgstør ligger der en stor producent af modulbyggeri som skal transportere deres moduler videre ud i landet i aalborg producerer man vindmølledele og så videre risikerer man ikke at nogle af de her

som transporterer ting sydover er de jo ramt af præcis det samme problem lige meget om de

når de er igennem den her strækning kan parkere i frøslev det redder jo ikke en nordjysk

fra spørgsmålet stilles til det skal besvares her i salen der er jo blandt andet tale om forhold som er fastsat af arbejdsmarkedets parter men hvis spørgeren stiller mig et spørgsmål via transport bygnings og boligudvalget vil jeg meget gerne undersøge det nærmere jeg vil dog gerne slå fast at det skal være hævet over enhver tvivl at hvis man kører godskørsel i danmark

man overholde de regler der gælder i danmark det gælder hvad enten chaufføren er dansk polsk tysk eller filippinsk samtidig forstår jeg spørgsmålet således at det drejer sig om cabotagekørsel her synes jeg det er vigtigt at vi skelner mellem lovlig og ulovlig cabotagekørsel lad mig her henvise til to af mine forgængere på ministerposten

hvor herre magnus heunicke erklærer sig enig i tidligere transportminister henrik dam kristensens udtalelse fra to tusind og elleve som jeg nu citerer

her vil jeg gerne kraftigt understrege at ikke al kørsel med udenlandske lastbiler i danmark er ulovlig

ikke enhver aflønning der ligger under dansk overenskomst som er lig med social dumping det synes jeg selvfølgelig også er vigtigt at huske på

det gør det fordi det er et område som i høj grad er reguleret på eu plan og det synes jeg er vigtigt at vi holder os for øje når vi diskuterer det europa kommissionen vil som bekendt snart fremlægge sine forslag til en revision af reglerne på vejtransportområdet regeringen har været og er stadig aktiv i arbejdet med at påvirke kommissionen forud for fremsættelsen af forslagene i januar underskrev jeg i paris en fælles erklæring for en vejtransportalliance sammen med otte andre lande budskabet herfra er klart vi skal finde fælles europæiske løsninger på de fælles europæiske udfordringer som vejtransportsektoren står

regeringen ønsker regler som er lettere at håndhæve og som kan begrænse omfanget af ulovlig cabotagekørsel i danmark

lave løn gives til

samtlige bestemmelser inden for transportområdet så er det da det går jeg ud fra ministeren

ministeren bruger så meget tid på

forklare hvorfor han ikke vil besvare spørgsmålet og refererer til tidligere spørgsmål og svar frem for

og melde sig ind i kampen imod

er det jo sådan at danske chauffører bliver udkonkurreret på lovlige vilkår men også på ulovlige vilkår og der savner jeg altså lidt mere handlekraft fra ministerens

er man garanteret job som dansk chauffør så det er sådan set ikke rigtigt at danske chauffører bliver udkonkurreret for øjeblikket der er tværtimod en mangel på danske chauffører

dernæst vil jeg sige at

er enig med herre claus kvist hansen i at hvis man bryder regler

er der er tale om unfair konkurrence og hvis

udefra og hvor skiftende transportministre gennem de seneste utallige år har udvist

en ret svag vilje til at gå ind og bekæmpe den ulovlige sociale dumping nej jeg mener bestemt ikke at man kan klandre unge mennesker for

ikke føler sig draget mod lastbilerhvervet fordi ministrene jo ikke helt synes at kere sig om de danske arbejdspladser det var det første

et langt tidligere tidspunkt har været inde at få reguleret det her område

formidlet ind i eu systemet for at påvirke de processer der er der så jeg er helt uenig med herre claus kvist hansen når han siger at der ikke er blevet gjort noget der er blevet

kan måske forstå hvis man beskylder en liberal alliance minister med de ting som liberal alliance medlemmer af folketinget har sagt for ikke at have gjort nok ud af det her

forstå hvis man har den mistanke men jeg fortsætter det arbejde som er blevet gjort det jeg så

er hvordan herre claus kvist hansen kan tro at de socialdemokratiske forgængere jeg har haft heller

til hjælp inden for de sidste par år på det her område

man sige at én ting som de skiftende transportministere jo i hvert fald har haft tilfælles

deres glødende hang til et styrket

det kunne jo måske være forklaringen på at man ikke har været i stand til

tilhængerhjerter i forhold til eu

bred enighed i folketinget om at man skal afvige de normale principper for det indre marked hvor der er fri bevægelighed for transport og varer og handel og arbejdskraft hen over grænserne og i stedet sætter man grænser op via cabotageregler så det at folk går ind for eu afholder dem åbenbart ikke fra at mene at det her er et særligt tilfælde der ikke skal gælde normale eu principper

regler for bytte af lejligheder det kan selvfølgelig være med til at komplicere systemet for ventelister og gøre det uigennemskueligt hvornår man kan få en bolig på den anden side tjener reglerne også et formål navnlig for så vidt angår den kommunale anvisningsret men jeg er åben over for at tage en politisk drøftelse af reglerne og se på de skal justeres jeg vil ikke afvise at der er for mange særregler som der burde ryddes op i når det er sagt mener jeg ikke at løsningen på de lange ventelister til de mest attraktive almene boliger er at lade den almene boligsektor vokse jeg mener snarere at vi skal se på om forsyningen af nye boliger i byerne er hæmmet af uhensigtsmæssig regulering af mulighederne for at bygge nye boliger uanset

ikke er almennyttige boliger der skal bygges noget mere af vi ved jo at for eksempel i de store byer stiger priserne helt

man er faktisk bange for en boligboble og derfor

er det ikke den strategi som ministeren har lagt

mener at der skal bygges flere almennyttige boliger så vil ministeren

i den boligorganisation i forvejen har forrang til at få en ny bolig der som man så ikke selv kan få plus at de beboere som allerede har en bolig har ret til at bytte den med andre som så kommer ind og springer en over

regler er med til at gøre at ventelisterne bliver lange det kan man godt kigge på at gøre noget ved det er ikke mit indtryk at det tidligere har været socialdemokratisk politik at gøre det så vil jeg sige at der findes byer i verden hvor der er stor tilgang af personer

bo der men hvor priserne alligevel ikke stiger væsentligt det er fordi der ikke er så skrap en regulering i forhold til at bygge nyt som der er i de danske byer hvis vi gerne vil have at boligudbuddet

skal vi gøre det lettere at bygge nye boliger i de byer

hvis ministeren gerne vil have at vi skal have en god sammensætning af befolkningen også i de store byer så det ikke kun bliver rigmandsghettoer så mener jeg at vi skal bygge nogle flere billige boliger og vi må jo erkende

meget mindre det er en by som på grund af erhvervsudvikling tiltrækker

voldsomt stigende priser fordi der er mulighed for at omdanne erhverv til bolig fordi der er mulighed for at gøre tre etager til syv etager og så videre osv

hvis vi giver mulighed for at der kan bygges boliger når der er større efterspørgsel så vil vi også opleve at vi i danmark ikke behøver at have så stigende boligpriser

at boligpriserne generelt stiger og stiger stiger fordi det er svært at bygge nyt

holder priserne kunstigt nede i forhold til resten af udviklingen på markedet

synes jeg ikke er en attraktiv måde at gøre det på når man i stedet kunne sørge for

lettere at bygge nyt

der udlejes gennem airbnb i i de dele af landet hvor der

bruges som facto hoteller som omtalt på

hvilke krav der gælder for korttidsudlejning af helårsboliger det antages i dag at en udlejning på op til to og fyrre dage vil være i overensstemmelse med lovgivningen det har tidligere boligministre tilkendegivet

jeg synes umiddelbart det lyder som et fornuftigt niveau fordi det svarer til de seks uger hvor de fleste holder ferie og dermed kan være væk fra deres bolig men der er som sagt ikke nogen præcise regler i lovgivningen og denne usikkerhed om reglerne er en barriere og giver problemer for både ejere og lejere jeg vil derfor gerne have at vi lovfæster en grænse for korttidsudlejning for at fjerne enhver tvivl hos borgere virksomheder og myndigheder det fremgår af regeringsgrundlaget at regeringen vil fremlægge en strategi for deleøkonomi i løbet af to tusind og sytten spørgsmålet om korttidsudlejning af boliger er et af de centrale deleøkonomiske områder og vil derfor naturligt indgå i strategien jeg regner i forlængelse

at invitere til drøftelser om problemstillingen i den forbindelse vil det også være naturligt at overveje hvordan man kan sikre kontrol af overholdelsen af grænsen tak for ordet

angående amsterdam og de tres

ikke er regler for den slags jeg synes jo det er en god idé

noget deleøkonomi men der skal bare være regler for det og jeg må sige at

skrækscenarier man har set rundtomkring

ministeren gerne vil gøre ved det her er det noget tilsvarende som med uber hvor man prøver at begrænse

der er nogle ting der skal betales der er nogle ting der skal hænge sammen

et af de punkter som også skal tage fat i

ikke at afskaffe muligheden for at der skal være bopælspligt

overskrift at man kan leje sin lejlighed ud til andre hvis man er væk fordi man holder ferie det er god deleøkonomi og det er god anvendelse af ressourcer

fordi man er væk på ferie det bør vi

med hensyn til en generel regel synes jeg virkelig at kommunerne her bør have noget at skulle have sagt hvis en kommune ikke har nogen problemer med at man lejer ud i otte uger eller ti uger eventuelt i bestemte områder

kommunen har jeg heller ikke nogen problemer med at en

så

endvidere foreslås det at miljø og fødevareministeren kan fastsætte regler om formen af og indholdet

det obligatoriske kursus forslaget udløber af handlingsplanen mod husdyr

og fødevare og landbrugspakken og har dermed været et stykke tid undervejs

fra mit perspektiv er det dybt kritisabelt at der er gået så lang tid fra at mrsa handlingsplanen blev vedtaget til at kurset nu ser ud til at blive virkelighed formålet med hygiejnekurset er at styrke indsatsen mod husdyr mrsa og skal kort fortalt bidrage til at der er færre mennesker som bliver smittet med

ved at forbedre hygiejnen i stalde og derved sikre at

ikke overføres fra stalden og

forhold som vi tager meget alvorligt i socialdemokratiet som der skal tages hånd om der er brug for ambitiøse tiltag som kræver et tæt samarbejde med landbrugserhvervet og sundhedssektoren samt en ambitiøs forskningsindsats der kan tilvejebringe den fornødne viden om husdyr mrsa vi mener også at fokus på hygiejnetiltag og arbejdsmiljø er af væsentlig betydning for

mrsa indsatsen derfor er vi også positive over for at der fastsættes krav om at de mennesker der håndterer svin skal gennemføre et hygiejnekursus

er vi til gengæld bekymrede over at kurset alene baserer sig på e learning det flugter ikke med ekspertgruppens anbefalinger der gjorde det klart at e learning alene skulle være et supplement til eksempelvis klasseundervisning det er simpelt hen for slapt set med vores øjne og vi deler til fulde de bekymringer der blandt andet er blevet rejst af dyrlægeforeningen og af

samtidig er det opsigtsvækkende at regeringen nu flygter fra den del af landbrugspakken der handler om hygiejnekurset af landbrugspakken fremgår det klart at hygiejnekurset skal gennemføres i regi af amu det er ikke tilfældet

og jeg håber at vi kan få et klart svar på hvad der ligger til grund for at regeringen har valgt at trodse fødevare og landbrugspakken hvorfor mener regeringen at e learning er bedre end klasserumsundervisning

vi i udvalgsarbejdet kan finde fælles fodslag her i folketinget og

sikre at der udarbejdes et hygiejnekursus der flugter mere med anbefalingerne fra

mrsa arbejdsgruppen ekspertgruppen vi er nemlig nødt til at tage den her problemstilling alvorligt og lytte til

dem som arbejder med at håndtere svin

den bedste effekt af undervisningen

klasserumsundervisning

de betragtninger der kommer fra lønmodtagerne der

så føler jeg mig ikke i tvivl om at klasserumsundervisning ville være bedre end e learning

at i hvert fald en del af det kan være klasserumsundervisning derfor kunne jeg godt tænke mig sammen

i staldene at finde frem til en løsning hvor man måske både kan have e learning og klasserumsundervisning det ville være en fin måde

som mennesker passivt kan være med til

at viderebringe til det omgivende samfund sådan

eller minimerer risikoen for smitte vi har jo en handlingsplan om

det må jeg sige jeg synes det er godt når jeg siger det

det fordi mange af dem der har med

hvor man så kan få klasseundervisning derfor synes jeg faktisk det her er godt det betyder ikke at man bliver dårligere uddannet sådan ser jeg ikke på det jeg mener rent faktisk at e learning kan være en rigtig god måde

lære nyt på det betyder også at hvis man

arbejder med svin men synes at det kunne være relevant at tage kurset jamen så har man mulighed for at gøre det uden nødvendigvis at skulle møde op i et klasselokale og det anser vi i dansk folkeparti for at være ganske glimrende selv om det også er højteknologisk hvis jeg må sige det sådan så vi

at der i hvert fald som en del af det her forløb også bliver klasserumsundervisning fordi de vurderer at det er den måde

effekt ud af kurset altså den effekt som jo i sidste ende skal betyde at

risikoen for at blive smittet som person som lønmodtager minimeres i de danske svinestalde

lave en kombinationsløsning hvor man

meget svært ved at se problemet

landbrugsuddannelse vil jo få det

med ind i deres landbrugsuddannelse så det her drejer sig om de folk der så ikke lige har en landbrugsuddannelse men som kommer i nærheden af de her svinestalde og der

fordi de ikke er afhængige af at skulle dukke op

learningkursus

en bakterie der kan overleve i flere måneder

dørhåndtag mobiltelefoner handsker osv og

personer som har med svin at gøre har et bredt kendskab til tingene og

tager de korrekte forholdsregler og dermed medvirker til at minimere risikoen for spredning af smitte jeg er glad for at der i folketinget er bred enighed om at vi skal gøre hvad vi kan og dermed også gøre en stor indsats

mrsa ikke breder sig det betyder i dette tilfælde at vi også kræver lidt ekstra af erhvervet og af medarbejderne men vi skal huske på at det er nødvendige tiltag som kan være med til at sikre vores sundhed og at antibiotika

obligatorisk hygiejnekursus for personer der håndterer svin og med hygiejnekurset er det håbet at smitten med antibiotikaresistente bakterier

som medarbejdere der håndterer svin risikerer at tage med ud af

enhedslisten er jo en del af mrsa handlingsplanen og derfor

støtter vi også dette lovforslag men for der er et men og det var også det som den socialdemokratiske ordfører var inde på

er det lidt uambitiøst at vi udelukkende indfører dette kursus

det er jo både 3f og nnf der

håndtering af det psykiske arbejdsmiljø i en situation hvor man arbejder i et miljø hvor der er farlige bakterier som der er en bekymring for i det omkringliggende samfund

påpeger 3f risikoen for at den der har fået udstedt kursusbeviset ikke nødvendigvis er den der har fulgt kurset og dette kan i langt højere grad kontrolleres hvis der er tale om konfrontationsundervisning

vi mener i enhedslisten at det vil være langt mere oplagt at gennemføre dette kursus som et amu kursus og det vil vi gerne drøfte med de øvrige partier i forbindelse med udvalgsbehandlingen

landet en beretning hvor vi kan få hævet ambitionsniveauet for denne indsats selv om vi i enhedslisten støtter det her lovforslag

er det også rigtig vigtigt for mig at sige at vi jo ikke kommer i nærheden af at håndtere problemerne

med mrsa smitte med det her lovforslag vi kommer ikke i nærheden

det er jo ikke ret længe siden at der kom en ny opgørelse der viste at nu er stort set hver eneste svinebesætning i det her land smittet med

vi kommer ikke uden om at kigge på en produktionsform

forbrug af både antibiotika og zink det er en produktionsform der konstant er presset til at øge produktiviteten øge effektiviteten hvilket går ud over dyrene vi ser en alt for tidlig fravænningsalder vi ser svin der bliver opdrættet på alt for lidt plads der er problemer med diarré der er problemer med afklippede haler der er problemer med dårlig dyrevelfærd og det kompenserer man

give dyrene medicin og det er derfra det meget høje antibiotikaforbrug stammer og det

at den stigende forekomst af resistens og

kan muligvis hjælpe i forhold til at nogle bliver bedre til at vaske hænder

spredningen ud i det resterende og omgivende samfund kan mindskes en smule

mrsa og antibiotikaresistens i svineproduktionen til livs før vi helt grundlæggende får omstillet

mrsa handlingsplanen vil være et effektivt redskab og medvirkende til at reducere risikoen for at svine

spredes fra staldene og ud i det øvrige samfund altså en begrænsning af smittespredningen måske endda dermed også

andre besætninger jeg og liberal alliance er helt enige i at der skal gøres noget for at nedbringe spredningsrisikoen og det her er bestemt et skridt på vejen

smidig og fleksibel

ikke påfører den enkelte elev unødige ulemper og derfor

at det sker og udelukkende koncentrere mig om det her lovforslag som handler om et hygiejnekursus og som vi er en del af i og med at vi

arbejder på forebyggelse og forskning på det her område og et hygiejnekursus er

man så foreslået et hygiejnekursus

skulle gerne oplyse dem der har med svin at gøre

have en bedre hygiejne håndhygiejne

man undgår spredning

man laver et e baseret eller et fjernbaseret undervisningsforløb

vi meget gerne vil tage op i forligskredsen fordi et bredt spekter af undervisningsmuligheder jo nok

det vil vi også meget gerne drøfte men nok så vigtigt er det

om man ændrer adfærd efter kurset det er jo det vi har en interesse i og der er også flere af

vi sikrer at det sker for i dag er

og sørge for at man har det her zoonotiske smittebeskyttelsesprogram i orden

ansvarlig for det så det

man sikrer at den her kontrolinstans

ét er jo at man følger et kursus men

kan følge med i hvad der foregår i de menneskers hoveder der modtager undervisningen

vil og så selve formen er noget af det vi gerne vil drøfte i udvalgsbehandlingen

beskæftiget med svin har som det fremgår af lovforslaget til hensigt at reducere mængden af husdyr

videre til det omgivende samfund mere viden om husdyr

om de risici der er forbundet med

mrsa både i og uden for svinestaldene fremadrettet kan mindskes

et et af mange skridt i den rigtige retning i udvalgsbehandlingen vil

vi dog gerne lægge op til nogle overvejelser vedrørende hygiejnekursets

målgruppe og omfang ligesom en række organisationer også har gjort det i deres høringssvar til lovforslaget

målgruppen for hygiejnekurset udvides det er noget af det som både 3f og nnf

nævner og 3f opfordrer eksempelvis til at kursuskravet også omfatter personer der erhvervsmæssigt arbejder med heste og mink som ministeriet også skriver i sit svar

i forhold til svin udgangspunkt i den handlingsplan vi i fællesskab lavede og derfor skal jeg heller ikke klandre regeringen for at have fastsat den nuværende målgruppe til kun at omfatte den målgruppe som vi jo aftalte sammen men siden aftalen blev lavet har miljø og fødevareministeriet

i nogle svar til folketinget for ganske nylig redegjort for at fire og fyrre mennesker i perioden fra

seksten er blevet smittet med husdyr

hvor smitten sandsynligvis stammer fra danske minkfarme

mener jeg at det vil være oplagt at genoverveje om målgruppen i det nuværende lovforslag er for snæver og bør udvides derudover mener vi også at det kan være relevant at overveje selve formen

på kurset som nogle også har nævnt jeg har på ingen måde noget principielt imod e learningkurser jeg har selv undervist på dem og mener at det kan der da være fin kvalitet i

og så flugter det sådan ikke helt med ekspertgruppens anbefalinger i forhold til omfanget jeg vil også sige at dansk dyrlægeforening

høringssvar og det er et citat tvivler på at kursisterne efter et kursus med en varighed på en en halv time vil kunne opfylde målsætningen beskrevet

baggrund mener jeg at det er relevant at vi i udvalgsbehandlingen får drøftet om den problematik er reel og hvad der eventuelt kan gøres

bedre ved det lægeforeningen og rådet for bedre hygiejne foreslår

at der i lovforslaget åbnes op for andre former

fysiske såvel som it baserede

3f og nnf at man også kan overveje om kurset kan indgå som en obligatorisk del af relevante uddannelser såsom landbrugsuddannelsen uddannelsen til industrislagter og så videre det mener vi også bør indgå som en overvejelse i udvalgsbehandlingen så sf støtter op om

forslaget men mener godt at vi kan være noget mere ambitiøse ikke mindst fordi

mrsa problemet ikke er blevet mindre siden

vi mener sådan lidt pænt sagt at ministerens forslag er for beskedent i forhold til

udbredelsen det må vi sige

mrsa som mennesker passivt kan bære videre til det omgivende samfund og dermed minimere risikoen

bedrifter vi har rundtomkring i danmark

og det bliver trods alt noget nemmere med et

forhindre at de personer der arbejder i

bakterie med ud og overfører den

til det omkringliggende samfund kurset

øge indsigten i effekten af hygiejne i forhold til at begrænse spredning af husdyr

og dermed risikoen for at der føres resistente bakterier fra staldene og videre ud i samfundet med lovforslaget foreslås det at indføre en bemyndigelse til at gøre deltagelse i et hygiejnekursus obligatorisk for visse personer der håndterer svin herefter vil der i bekendtgørelsen blive fastsat regler om obligatorisk deltagelse for personer der er erhvervsmæssigt beskæftiget i svinebesætninger personer der transporterer og håndterer levende grise samt slagterimedarbejdere der håndterer levende grise kurset etableres som

giver mulighed for at deltagerne kan tilgå kurset fra alle steder med en internetforbindelse kursusformen

learning giver en fleksibilitet i forhold til hurtigere afvikling af kurset og på den måde fremmer kursusformen

en effektiv implementering af initiativet kursusformen giver desuden mulighed for løbende udvikling af indhold i takt med ny viden

learningkurset stilles vederlagsfrit til rådighed det er yderligere en fordel at kurset giver mulighed for at også faggrupper der ikke er omfattet af et obligatorisk krav om hygiejnekursus kan tage kurset eller dele

og få større indsigt i effekten af hygiejne ved

kursusindholdet udvikles af statens statens serum institut herunder mrsa rådgivningstjenesten her besidder man den specialiserede ekspertise inden for hygiejne og statens serum institut har desuden etableret en læringsportal inden for

og har god erfaring med udvikling og drift af

learningprogrammer statens serum institut er førende eksperter i hygiejne og har en veldokumenteret viden om

mrsa rådgivningstjensten varetages af specialiseret personale inden for det humane hygiejneområde og rådgivningstjenesten har en tæt og hyppig kontakt med personer der dagligt arbejder med grise

mrsa rådgivningstjenesten har et indgående kendskab til de spørgsmål og problematikker som personer der arbejder med grise står over for og statens serum institut og mrsa rådgivningstjensten besidder derfor kompetencerne til at udvikle indholdet af hygiejnekurset og stå for driften af kurset

sidst fremhæve at vi med hygiejnekurset implementerer et væsentligt initiativ i

har vi forpligtet os til dels at arbejde for at forebygge smittespredning dels at reducere forekomsten af husdyr mrsa med initiativet om hygiejnekurset fokuserer vi på at begrænse

anbefalet som et supplement og gør det til det

eneste undervisningstilbud

at indgå i drøftelser om måske at lave en kombinationsmodel hvor man kombinerer klasserumsundervisning med e learning sådan at e learning

den undervisning der skal finde sted her

bliver vi orienteret vi bliver hentet til møde

at det i sidste ende jo er et flertal der vurderer det men den her inddragelse sætter

og jeg er rigtig meget pris på så det håber

en meget

godt at vi har svaret for noget tid siden men det er klart at hvis det i et omfang viser sig at der også er udfordringer med håndteringen af

minkafsnit men det må vi så drøfte med hinanden

to tusind områder reglerne forenkles ved at indføre standardomkostninger på projektstøtteordninger under landdistriktsprogrammet det betyder at størrelsen af tilskud i de enkelte sager ikke fastsættes med udgangspunkt i faktisk afholdte udgifter men i stedet efter et forud fastsat beløb for den pågældende type af indkøb beløbet skal beregnes ud fra valide data der eksempelvis kan basere sig på historiske data og eksperters vurdering lavpraktisk betyder det at landmanden ikke skal undersøge markedsprisen på en ydelse to gange

både for erhvervet og for landbrugs og fiskeristyrelsen som myndighed lovforslaget kræver en ændring af tilbudsloven da loven forhindrer at der kan indføres standardomkostninger på støtteordningerne fra

tilbudsloven siger at standardomkostninger ikke kan indføres i sager hvor der ifølge national lovgivning er krav om at følge reglerne om offentligt indkøb et sådant krav rejses

på landdistriktsprogrammet det betyder at der som reglerne er nu ikke kan anvendes standardomkostninger det er uhensigtsmæssigt da der er tale om private investeringer der i udgangspunktet ikke bør være omfattet af tilbudsloven og hvor miljø og fødevareministeriet vurderer at standardomkostninger på en betryggende måde varetager samme hensyn som tilbudsloven derfor undtages støtteordningerne fra landdistriktsprogrammet fra reglerne i tilbudsloven med dette forslag den europæiske revisionsret har anbefalet at medlemsstaterne i højere grad gør brug af standardomkostninger

det anbefaler de da erfaringer har vist at fejlraterne er mindre og den administrative byrde mindskes når standardomkostninger benyttes ministeriet gik endvidere allerede i gang med forberedelserne til dette arbejde i to tusind og fjorten under den daværende socialdemokratisk ledede regering og på denne baggrund støtter

redegjort for drejer det her sig

at give en bemyndigelse til ministeren hvilket vi normalt ikke er meget for men i det her tilfælde

ændring af tilbudsloven i visse tilfælde det er jo også meget klart defineret i lovteksten

er positivt ved det her forslag er jo at det når man går over til de her standardomkostninger

udbetalinger med omkring fem og halvfjerds procent det er rigtig positivt jeg tror at de fleste

ansøger om tilskud bliver irriterede når der går meget lang tid med det når man har en forventning om at modtage nogle penge

det er den ene ting den anden ting som også er positivt ved forslaget er jo at man sparer omkring

administration det synes jeg da altid er positivt så kan vi så diskutere hvad vi skal bruge de penge til

er også altid rart at have nogle penge vi kan finde ud af skal bruge til noget andet

også set i lyset af at det giver

under landdistriktsprogrammet og det er godt nyt for alle det godt for dem som administrerer støtteordningerne i landbrugs og fiskeristyrelsens administration de får administrative lettelser når de ikke længere skal behandle en lang række oplysninger som der er i bund og grund ikke er brug for og tit og mange gange jo bare har kompliceret tingene det er også godt for erhvervet det gør det nemlig enklere for erhvervsdrivende at søge om tilskud og det forventes

at det lovforslag som vi står med her vil reducere sagsbehandlingstiden med måske helt op til fem og halvfjerds procent og

forslaget betyder at støtteansøgerne ikke længere skal medsende udspecificerede budgetter

omfattende og dyre krav om dokumentation og de skal ikke længere medsende direkte sammenlignelige tilbud som bevis for markedspris baseret på detaljerede oplysninger

gøres systemet fremover mere simpelt og gennemskueligt og sagsbehandlingen gøres mere ensartet så alt i

glæder det mig at vi med dette lovforslag kan skære en del af bureaukratiet væk så vi fremover kan bruge vores tid og penge

som virkelig betyder noget nemlig at skabe vækst og udvikling der også kommer vores landdistrikter til gavn

jo en hel masse vigtige indsatser for eksempel på naturområdet så det er på alle måder en god idé at det bliver lettere og at det bliver billigere for det betyder at de her midler bliver lettere tilgængelige for flere

så standardomkostninger som lovforslaget vil indføre kan vi støtte vi kan støtte at vi forsøger generelt at åbne de her støtteordninger op for for flere ansøgere hvilket jo også gør det muligt for mange af de små

som ikke har de store ressourcer til en meget meget tung administrativ proces at

få adgang til de her midler så enhedslisten bakker op om l en hundrede og seks og tres og jeg skulle også hilse fra alternativet og sige at de også bakker

måske vil miste noget beskæftigelse på den her baggrund fordi lovforslaget her jo foretager en meget markant afbureaukratisering af administrationen vedrørende projektstøtte under landdistriktsprogrammet og det gør det ved at anvende såkaldte standardomkostninger så støtten fastsættes på forhånd og ikke med udgangspunkt i de faktiske udgifter eller på baggrund af indhentede tilbud erfaringer fra eu viser at der kan være tale om ret væsentlige lettelser af den administrative byrde for både myndighederne

landmændene det kan faktisk blive til rigtig rigtig mange sparede millioner med tiden så mange at jeg egentlig er temmelig overrasket over de estimerede besparelser i kroner og øre for styrelsens vedkommende

blive til væsentlig kortere sagsbehandlingstid og rent faktisk også færre fejl eu reglerne giver muligheden for at standardomkostninger kan anvendes så derfor støtter jeg og liberal alliance selvfølgelig at loven

man har en dobbelt gevinst nemlig både at de der skal søge programmet får det nemmere og at de der skal administrere det får det nemmere det er radikale venstre naturligvis tilhænger af det at man mindsker fejlraterne og at

vi efterspørger rigtig meget når vi indfører mulige støtteordninger og det er faktisk tilfældet i det her lovforslag det skal også blive enklere for dem der skal søge og det hylder vi naturligvis også der er et enkelt hår i suppen netop noget med tidsforskydningen der hæfter jeg mig ved at ministeriet

siger at ikrafttrædelsestidspunktet ikke er en hindring for hvornår man får

seksten har været en ansøgningsrunde med tilskud til modernisering af stalde tilskud til løsdrift i farestalde og til hegningsprojekter i natura to tusind områder og de har alle sammen

baseret på standardpriser det er noget af det

hæfter vi os ved at at ministeriet også har taget ind så derfor kan radikale venstre støtte

uden at der i hvert fald som jeg kan gennemskue det er nogen negative konsekvenser så synes vi

der spænder ben for det her det har været vores egen

nogle standardomkostninger på forskellige projekter der gør at uanset om man kontraherer

det her det betyder at vi får ens betingelser uanset om

få de rigtige priser hjem eller ej

fjerner så den hindring som jo

at landmænd i dag oplever et stort bureaukratisk bøvl med mange af de her forhold ligesom der er bureaukratiske

omfattende og komplicerede dokumentationskrav derfor er det væsentligt for os at få lavet forenklinger der gavner erhvervet også erhvervslivet generelt i danmark jo noget vi arbejder på med med den anden hånd

liberal alliances ordfører tror jeg sagde lidt omskrevet bruger pengene på det rette så jeg ser frem til at vi får vedtaget det her og takker